samtykke som givet det er givet

det her er en lille udgift en lille omkostning regeringen sagde at

var lydhør og gerne ville arbejde med den her sag men vi har stadig væk ikke set noget forslag til en trappemodel fra regeringen miljøministeren har jo vist forståelse og sagt at hun er lydhør over for for problemet fødevareministeren har på et tidspunkt udtalt at vandforbrugende virksomheder

skulle betale den kostægte pris og det er faktisk en

mindre end de betaler i dag de to ministre som sidder tæt på har forstået problematikken og at den koster arbejdspladser og konkurrenceevne og eksportindtjening hver eneste dag nærings og nydelsesmiddelarbejder forbundet som organiserer slagteriarbejderne siger klart gennemfør trappemodellen den nuværende koster konkurrenceevne danva som er de offentlige vandselskaber har været i høring i udvalget og foreslået en trappemodel men regeringen kan stadig væk ikke blive enig med sig selv nu er man nået til at man siger man vil arbejde i retning af en trappemodel men intet forslag ingen håndslag på at det kommer der en

i regeringen i går fik vi

udsætte den her afstemning fjorten dage så regeringen har mulighed for at komme

med et forslag det kan jeg se

regeringen ikke har ønsket der er intet argument for at regeringen ikke kommer med den her trappemodel og jeg må bare sige at nu er vores tålmodighed slut det her forslag er jo et af de rigtig store omkostningstunge

vi desværre nødt til at stemme imod i dag fordi

man muligheden for at spildevandsselskaberne kan

i de tilfælde hvor

andre ting der kan aflede vandet i stedet for at lave store kloakker hele vejen rundtomkring så det her lovforslag er altså udtryk for at det bliver

det står også står også klart

det fremgår jo også at det skal sandsynliggøres at det er mere omkostningseffektivt og man skal også fra

og kommunernes side dokumentere at alle de udgifter der er i det her går til håndtering af tag og overfladevand det her er rettidig omhu hvor vi rent faktisk

for at undgå at vandet lige pludselig står ind på fabriksgulvet for at undgå at vandet

jeg synes det er ærgerligt at venstre tager en betalingsmodel

som ikke har noget med det her at gøre som gidsel

ikke vil stemme for noget der rent faktisk gør klimatilpasning både bedre og billigere og nemmere ude i kommunerne og ude blandt spildevandsselskaberne så derfor vil jeg opfordre venstre til at tænke sig om og være med til at sige

rent faktisk bærer den rigtige vej og gør tingene billigere og nemmere ude i kommunerne det gør det altså ikke

det er rigtige og fornuftige klimatiltag

opkræve fem og tyve procent mere i spildevandsafgifter

til lovforslaget at det her er en

er at man skal hæve investeringerne i klimatilpasninger med to

milliard kroner det der ligger i det her lovforslag er at når man så skal til at

man gøre det på en ordentlig intelligent og billigere måde det er da sund fornuft man rejser også rundt og siger at det er

der skal betales i to tusind og tretten

det ligger jo også i kommuneaftalen at man

hæver afskrivningsperioden til fyrre år så det vil være yderst fremmende også for den politiske debat og for hvad der er op og ned i det her hvis det var sådan at venstre ville lade være

turnere rundt med den slags oplysninger

at det her gør det fem og tyve procent dyrere tværtimod

gør det klimatilpasningen billigere fordi det

undgår kloakering det gør det billigere

det er blevet beregnet at en trappemodel for de vandforbrugende virksomheder kunne give syv hundrede arbejdspladser

i det her land regeringens eget vækstteam som afrapporterede i november anbefaler at man laver en trappemodel kan herre torben hansen forklare hvorfor vi ikke ser

jeg kan forstå at herre henrik høegh ikke har læst det regeringen vil forbedre konkurrenceevnen for danske virksomheder og skabe flere job i den private sektor regeringen vil derfor arbejde i retning mod at reducere erhvervslivets omkostninger til håndtering af spildevand gennem en trappemodel regeringen lægger vægt på at finde en balanceret løsning der sikrer klare forbedringer af virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig tager hensyn til husholdningerne så herre henrik høeghs spørgsmål er

spildevandsselskaberne kan være medfinansierende når det er ting der er mere omkostningseffektive end at grave kloakker

fru jane heitmann jeg har svært ved at se at det skulle betyde tab af arbejdspladser tværtimod

gør man det mere omkostningseffektivt jeg ved også godt at nogle rejser rundt med de fem og tyve procent

og bruger tiden på lige nu er at se hvordan kan vi finde en balanceret løsning

både styrker konkurrenceevnen

en regning der skal samles op at der er en regning der skal betales og den skal vi så have fordelt bedst muligt det er det vi har sagt at vi gør

skabe arbejdspladser hvordan hænger det

slagterier og fiskeindustrien

hvordan hænger det sammen med at

være det koster arbejdspladser det koster arbejdspladser på slagterierne vi har et i nordjylland vi har et i horsens det koster arbejdspladser

udgifter de har store udgifter til vandafledning i forvejen

belaster deres konkurrenceevne man kalder det

andet det er med til at finansiere alle mulige tiltag

er uanset om virksomhederne har problemer eller ej

at virksomhederne er ligeglade med om man kalder det et tilskud eller et bidrag eller en afgift det belaster alligevel produktionen og dermed kan det være med til at

kan forstå at ordføreren overhovedet

at det her belaster konkurrenceevnen på noget som helst

netop ud på at man kan få bortledt noget af det vand der ellers ville løbe nogle rigtig trælse steder hen det her lovforslag

og intelligent måde end man har kunnet gøre tidligere

set det der er humlen i alt det her

imellem regeringen og kommunerne fra juni to tusind og tolv sagde man vi skal hæve investeringsrammen

klimatilpasning for at undgå at vi får vand på fabriksgulve for at undgå at vi får vand i kældrene den investeringsramme blev hævet med to

og de beregninger der lå på daværende tidspunkt

i stedet for at spildevandsselskabet måske skal til at lave en kloak der er dobbelt så stor kunne det være at der var en intelligent måde

der var rigtig meget overfladevand rigtig meget tagvand det synes jeg sådan set er rigtig god og sund fornuft og det tror jeg bliver til glæde for alle også erhvervslivet

faktisk gavner vores konkurrenceevne og dermed jobskabelse i danmark for det det der handler om det handler om at vi har en økonomi i øjeblikket

vi alle sammen taler om og lægger forskellige

ske noget godt nok kommer den gode løsning

fem seks uger men man må så forstå at det her også er en del af det at skabe ekstra job i danmark er det korrekt forstået at det her ifølge ordføreren skaber ekstra job og betyder det bla

at konkurrenceevnen for danske slagterier bliver forbedret med det lovforslag der ligger

det her lovforslag er jo ikke et spørgsmål om de to

som man aftalte i juni to tusind og tolv det her er et lovforslag om at

så gør det på den mest begavede mest omkostningseffektive måde

det vil også være til gavn og glæde

inden for anlægsbranchen og rent faktisk også for dem der har brug for at de ikke

det skal virksomhederne også så kan man kalde den hvad man vil men når et slagteri skal betale omkring seks hundrede million kroner ekstra for at komme af med sit spildevand

arbejdspladser eller koster det ikke arbejdspladser

miljøminister hvem det end måtte

miljøministeren lovede dengang vi

oversvømmelseskort i december måned at man ville komme med en trappemodel ret hurtigt man ville komme med en model til hvordan vi kunne komme lidt nærmere hinanden der er ikke sket noget som helst

så konstatere at man bare vil haste det her lovforslag igennem vi sagde før jul at vi gerne ville se hvad

arbejder med i regeringen men man kommer ikke frem med noget som helst andet end regninger og dermed koster det arbejdspladser

de gamle budgetter og den slags ting vi ved også at kommunerne i

at to milliard kroner

de danske virksomheder de må bare betale ved kasse et når de så har betalt to

for de danske virksomheder derfor er jeg helt enig med de folk der har stillet spørgsmål til blandt andet herre torben hansen

arbejdspladser dansk folkeparti er af den opfattelse at ja

koste arbejdspladser det kommer til at koste blandt andet

til at fungere herhjemme

erhvervsdrivende i danmark og at man jo faktisk

derfor må vi jo bare sige at uanset om man kalder det bidrag eller afgifter

en dårlig sag når man prøver på at haste de her

ting igennem så kan man jo bare sige

bidrag til vandafledning

altså noget der kan mærkes ude i den enkelte virksomhed

virksomheden måske i yderste konsekvens må lukke men

regeringen og derfor er det jo nok svært at trænge igennem for at få det her

en trappemodel som ikke betyder

milliarderkronersregning som regeringen prøver

sådan at vi kan bevare arbejdspladserne i danmark eller tør man ikke

udvide det underjordiske kloaknet det er ofte både billigere smartere og samfundsøkonomisk mere interessant det synes vi i radikale venstre er en rigtig god idé

med innovative løsninger på klimatilpasningen og ja det er sund fornuft at give forsyningsselskaber og kommuner mulighed for at bruge overjordiske tiltag for at undgå oversvømmelser mange borgere har prøvet at have oversvømmelse i kældre på grund af skybrud og der er ingen der har oplevet

som en behagelig ting det er tidskrævende og

dyrt og oprydningen

i to tusind og elleve blev der udbetalt seks milliard

fra forsikringsselskaberne på grund af skybrud

fortsætte alle partier burde derfor kunne støtte dette forslag radikale venstre kan anbefale det her lovforslag og vi ser frem til den videre debat

man skal argumentere imod et lovforslag som man selv

i venstre og dansk folkepartis

står der at man er i mod at det bliver dyrere at være dansker og at man er imod at det bliver dyrere at drive virksomhed hvordan kan man så stemme imod et forslag som giver mulighed for at

kan vælges den billigste løsning sikrer det her lovforslag er det sådan at venstre og dansk folkeparti mener

til at vælge de dyreste løsninger

det bliver billigere for erhvervslivet og billigere for forbrugerne

ikke gøres noget ved oversvømmelserne så skal der blive ved med at være oversvømmelser er det linjen konsekvensen af at stemme imod det her lovforslag er jo at forsyningsselskaberne ikke får mulighed for at vælge at fjerne vand over jorden

er den billigste mulighed men bliver nødt til at vælge kloakker også selv om det er den dyreste mulighed regningen herre dohrmann skal betales og den større regning

konsekvensen af venstre og dansk folkepartis politik skal betales

uanset om det så er virksomheder eller der er tale

om private forbrugere men det handler det her jo slet ikke om nej det handler om at venstre har en helt anden dagsorden

indsats mod oversvømmelser i det her land fordi man ønsker at sikre landbruget og fødevareproduktionen nogle gunstigere vilkår det er fint nok at det er venstre og dansk folkepartis målsætning

bare sige to ting til det hvis man vil indføre en trappemodel og det

er konsekvensen jo at regningen skal betales af nogle andre end dem der slipper billigere og det er så de almindelige forbrugere der tillader regeringen sig så at sige at det skal ske i en afvejet løsning

tager hensyn til forbrugerne

forstå at venstre og dansk folkeparti er vrede over der skal ikke tages noget hensyn til den almindelige forbruger der skal kun tages hensyn til erhvervslivet så bliver det dyrere at være dansker skulle jeg hilse og sige til allersidst at man klager over at regeringen ikke har gennemført en trappemodel jamen har vi ikke haft en vk vk regering i

land i ti år en vk regering støttet af dansk folkeparti ti år har man haft til at indføre den her trappemodel man kunne ikke finde ud af

og så står man nu og skælder os andre ud fordi vi ikke lige har fundet løsningen

de arbejdspladser og den vækst der kan være i den her sektor som blandt andet fødevareministeren arbejder for ved at sige at der skal være kostægte spildevandsafgifter og

er herre per clausen imod de projekter for så kan jeg forstå den holdning han fremfører fra talerstolen

herre henrik høegh sikrer man sig at forsyningsselskaberne ikke kan gå i gang med at bruge billigere løsninger men bliver

så kan det godt være at venstre bare mener at vi skal fortsætte med at lade oversvømmelserne ødelægge livet for mennesker i det her land

at regeringen gerne vil diskutere en ny måde at opkræve penge på det deltager enhedslisten gerne i forhandlinger om vi blev aldrig kaldt til forhandlinger om det dengang venstre havde regeringsmagten i det her land hvorfor ikke spørge herre henrik høegh hvorfor var man ikke i stand til at lave det man nu synes er så vigtigt i

nogen regning der skal betales så koster det ikke noget men hvis venstre mener at der skal investeres i det så skal pengene jo skaffes og så kan man sige at hvis man så

her ville det så ikke være bedre at bruge de penge man skaffer til billige løsninger i stedet for dyre løsninger tror herre

at det skaber større beskæftigelse i den danske fødevareproduktion hvis man kræver at de skal betale

det spørgsmål så vil jeg bare sige til herre jørn dohrmann jamen

ti år kunne finde ud af at indføre en trappemodel er det så ikke lidt tidligt

flere arbejdspladser ud af det her land i årene to tusind og otte til elleve hvor vi havde en borgerlig regering hjulpet af herre jørn dohrmann

forskellige ministre jo tilkendegivet at model og at man arbejder med

eller andet sted gået kludder i nullerne

jeg sige jeg har ikke hørt regeringen love at de inden det her lovforslag blev vedtaget ville komme med en trappemodel jeg har ikke noget kendskab

som på smuk vis har været igennem en høringsproces hvor der

tid til at komme med høringssvar

er for behandling af sagerne i folketinget

ikke forstå snakken om hastværk her er der ikke tale om hastværk

tale om et systematisk smøleri de sidste ti år

regering støttet af dansk folkeparti intet har gjort for at stoppe de katastrofale oversvømmelser

vi starte afstemningen nu

jeg slutter afstemningen for stemte to og tres imod stemte fire og fyrre hverken

nul lovforslaget er vedtaget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

bankerne har været glade for den men der har været

så må sige huller i den som man nu forsøger

ikke tidligere har været omfattet af har kun været nye biler omfattet af muligheden for at give virksomhedspant det repareres der nu på og det

synes venstre er en ganske udmærket idé et andet forhold har været

ved forholdet mellem den individuelle pantsætning af en genstand der går ind i en virksomhed og så den generelle virksomhedspant altså spørgsmålet om hvorvidt man kunne forbeholde sig et ejendomsforbehold på en genstand der gik ind i en virksomhed hvori der

men nu har ministeriet meget fornuftigt valgt at afklare spørgsmålet

opereres med individuelle ejendomsforbehold og individuelle rettigheder over genstande der går ind i en virksomhed hvori der er givet virksomhedspant så det er

at det nu ikke længere vil være sådan at der kun kan opereres med det der hedder skadesløshedsbreve i forbindelse med en virksomhedspant men at der nu også kan anvendes ejerpantebreve jeg skal ikke komme ind på en nærmere definition af forskellen på de

forskellen bliver i hvert fald reel for virksomhederne derved at

ejerpantebrev er det sådan at den del der ikke er udnyttet hvis man har givet et ejerpantebrev for en million

kunne gives i pant til en anden kreditor

en uudnyttet del af et ejerpantebrev uden at der skal svares yderligere stempling

nu også tilfældet ved virksomhedsordningen

anvendes det der hedder skadesløshedsbrev så den

skat har udtalt at man ikke kan overføre stempel fra tinglysningsafgift som det hedder fra skadesløshedsbrevet til ejerpantebrevet det vil jeg

der er kommet nogle særdeles begavede indvendinger fra folk på aarhus universitet og jeg går ud fra

gennemgå dem grundigt i udvalgsbehandlingen så

sammenhæng den sidste del af

gratis da man fik bilbogen introduceret det har været gratis at få

til glæde for omsætningen

man ikke i så stort omfang som tidligere køber biler med pant i fordi man ikke har fået set ordentligt efter

tingbogen og personbogen

digitaliseret i to tusind og ni hvilket betyder lettere adgang til systemets oplysninger og enklere registrering

foretager vi nu en yderligere forenkling af adgangen til oplysninger som nu bliver gjort umiddelbart tilgængelige idet der ikke længere vil blive opkrævet en særskilt afgift for opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem det er jo et grundlæggende træk ved det danske tinglysningssystem at der er offentlighed omkring omsætningen af fast ejendom det betyder at man kan finde ud af hvem der ejer en bestemt fast ejendom hvilke lån der er optaget eller hvilke servitutter der er tinglyst tinglysningssystemets oplysninger

skal til fulde udnyttes af dem der har gavn af det

forslag vi behandler i dag vil betyde en enklere sagsbehandling og administrative lettelser både for de offentlige myndigheder der administrerer systemet og

for at finansiere ophævelsen af den særskilte betaling for opslag i tinglysningssystemet foreslås det at satsen for den faste del af tinglysningsafgiften bliver forhøjet med et mindre beløb det sker jo så for at

medføre tab af indtægter eller merudgifter for det offentlige så det bliver hermed gjort enstrenget det bliver gjort mere gennemsigtigt og enklere lovforslaget indeholder desuden flere ændringer af reglerne om virksomhedspant reglerne blev indført i tinglysningsloven i to tusind og fem og betyder at en erhvervsdrivende har mulighed for samlet at underpantsætte en række aktivtyper med ændringen

at udvide virksomhedspanteordningen så det bliver muligt for blandt andet bilforhandlere og at pantsætte indregistrerede biler det vil sige brugte biler efter virksomhedspanteordningen desuden foreslås det at give mulighed for at anvende ejerpantebreve frem for skadesløsbreve i forbindelse med virksomhedspant og det giver nemlig erhvervsdrivende mere fleksible muligheder for at udnytte virksomhedspantsordningen og bedre finansieringsmuligheder via ordningen opsummerende

for brug af virksomhedspant dermed kan socialdemokraterne støtte

her med virksomhedspant formålet er rigtig rigtig godt men der kunne være nogle problemer med hvordan loven bliver udformet men det er meget teknisk og derfor

helt klart noget vi vil

trække på de tinglysningsoplysninger der

og det kan man så gøre ganske gratis det betyder jo så også at

så grundgebyret for tinglysning op fra fire hundrede kroner til seksten tres

den her stigning skulle gøre det udgiftsneutralt i forhold til de gebyrer man har men tjener man rent faktisk penge på tinglysningen det synes jeg er væsentligt i forhold til hvilke gebyrer vi har vi vil jo gerne alle sammen have at gebyrerne dækker udgifterne

sidst jeg diskuterede sagen var det fordi der var store problemer med den digitale tinglysning som ikke fungerede helt efter hensigten der har jeg dags dato fået at vide at

alle dem der har de helt almindelige sager men at nogle sager jo trækkes ud til manuel behandling og jeg var faktisk

jeg hørte om en der så har haft en manuel behandlingstid på to år det synes jeg

inden man overvejer køb af dem og med fri adgang til dokumenter i tingbogen

giver man jo et incitament til at undersøge servitutter og så videre mere grundigt

i tinglysningsafgift som er afgørende for om man går ud og bruger millioner på køb af en bolig

udvidelsen med ejerpantebreve

til bedre brug af retspant og i forhold til prioritetsstillingen mellem på den ene side virksomhedspantet

side de almindelige panterettigheder som

ikke negative økonomiske konsekvenser for det offentlige der er tale om afbureaukratisering mens der kan være tale om positive økonomiske konsekvenser for borgerne og for virksomhederne alt i alt er det et rigtig fornuftigt lovforslag

til de digitale tinglysningssystemer og der må jeg bare sige at der var en hel del problemer det ser ud til at fungere langt bedre nu

høringssvarene generelt er ret positive og at

også er gjort opmærksom på det så jeg synes i det store hele at

man også har været imødekommende her så

udvides muligheden for at stifte virksomhedspant herunder at virksomhedspant fremover også vil kunne stiftes via ejerpantebreve hvilket øger fleksibiliteten og formentlig også i realiteten muligheden for at skaffe finansiering via virksomhedspant der sker desuden kodificering af prioritetsstillingen ved virksomhedspant som der angiveligt har været tvivl om

der foreslås jo også at den faste del af tinglysningsafgiften ændres fra

tres kr altså en afgiftsstigning

fordi man gerne vil holde forslaget provenuneutralt at man også har lavet den her lille stigning man kunne jo også

at man inden for justitsministeriets område kunne have sparet det beløb

ikke engang kan beskrive det for det offentlige så det kunne

må jeg desværre sige at liberal alliance alle forslagets gode

i databasen fordi det koster at hive noget ud

måske oven i købet i sidste ende betyde at de nye tinglysninger

så ikke er fyldestgørende og det er jo ikke hensigtsmæssigt så når nu informationen ligger derinde

derudover er der så også det ved det at når man så skal betale for at få det her ud

med ministeren i at at forslaget skal være provenuneutralt og det betyder så at

er nødt til at hente pengene et andet sted

imod at man så lader gebyret for at

noget skeptisk over for det som ministeren

lyder rigtig fornuftigt det lyder hensigtsmæssigt det lyder rigtigt at

handler med brugte biler kan få lov til at opnå kreditter at man kan få lov til at låne penge mod pant at man kan investere at man kan drive sin virksomhed det lyder alt sammen helt rigtigt

et marked hvor det er muligt for erhvervsvirksomheder at opnå lån

ville jo være helt tosset spørgsmålet er så bare om den måde ministeren beskriver det på i sine paragraffer forslagene til ændringer

hvordan kan jeg så vide det det kan jeg heller ikke

vi lavede reglerne i to tusind og seks hvor mange uger og måneder man brugte på at læse læse og læse for at forstå

virksomhedspant brugelig pant og så videre det er ekstremt svært at sætte sig ind i og det har

har jeg også hørt under debatten hvilket parti man tilhører

med partipolitik at gøre det er ren teknik hvad gør vi så ja man kan for eksempel lytte til nogle af dem der har forstand på det og som har indsendt høringssvar der er blandt andet en professor og to lektorer fra aarhus universitet der gør opmærksom på

man vil altså ikke opnå at flere vil kunne opnå kredit at flere ville kunne opnå lån med henblik på investeringer

vil den her mulighed simpelt hen tørre ud for ingen vil i fremtiden turde at binde an med den ordning

når en professor og to lektorer der er henholdsvis phd og

tror jeg det er klogt at man i hvert fald lytter

med min beskedne indsigt i det her område

den del af forslaget håber jeg på at vi under udvalgsbehandlingen kan blive endnu klogere på hvad

jeg tror vi er enige om intentionen med forslaget men er det det der sker det er jeg i tvivl om der er så også en professor

vi da fire vi vil gerne have bedre svar

et samråd med ministeren for at vi kan blive rigtig kloge på det her

den særskilte afgiftsbetaling for opslag i

som følge af retsafgiftsloven

utrolig positivt imod og er

forbedring for det andet foreslås der jo som det også har været fremme visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant og

heroppefra

omlægningen af afgiften det var

spurgte til det

at afgiftsfritagelserne ikke skal medføre tab af indtægter eller merudgifter for staten

er baggrunden for det og det er derfor

det bliver gratis at foretage en hel række aktiviteter i

kroner det vil som det også fremgår af rigtig mange af høringssvarene

effektiv og også bedre anvendelse af hele tinglysningssystemet vi besvarer selvfølgelig alle de spørgsmål der måtte blive stillet

høringssvarene er meget tekniske og jeg tror måske det

der stilles skriftlige spørgsmål og så bidrager vi selvfølgelig gerne til afklaringen af

for at sikre at lovforslaget ikke medfører tab af indtægter og det kan jo forstås på flere måder

om den her ordning er udgiftsneutral eller om staten har en indtægt fra ordningen

haft med det tidligere gebyr

også repræsenterer de konservative der deler den holdning jeg kommer med her og som støtter forslaget som venstre også gør det drejer sig om

doping er jo ikke noget man kun stifter bekendtskab med ved at læse sportssiderne i aviserne eller følge de årlige

doping har langsomt men sikkert sneget sig ind især i den kommercielle idræt i fitnesscentrene men desværre også i landets mange foreningsbaserede idrætstilbud i sagens natur er det svært

motionsdoping er i danmark dog viser en undersøgelse fra to tusind og otte at ni procent blandt et bredt udsnit af mænd i alderen femten til fem og tyve år

steroider en anden undersøgelse fra to tusind og ti som havde til formål at kortlægge holdninger erfaringer og forekomsten af motionsdoping viste at cirka fireogfyrretusind personer i danmark har erfaring med muskelopbyggende stoffer et udbredt problem

tilsvarende er der heldigvis bred enighed om både politisk

som de kommercielle udbydere af fitness at vi af al magt skal forsøge at komme dette uvæsen til livs der er brug for en flersidet indsats en del af den indsats hører under justitsministeriets ressort og drejer sig om at bringe danske straffe for dopingkriminalitet på omdrejningshøjde med

de omkringliggende lande danmark skal ikke være transitland eller katalysatorland for international dopingkriminalitet en anden del af indsatsen handler om at give idrætten tilstrækkelige redskaber til selv at kunne bekæmpe dopingmisbrug blandt motionister en arbejdsgruppe under kulturministeriet barslede sidste sommer med en række forslag til at lette adgangen til og administrationen

dopingkontrollen i motions og fitnesscentre et af forslagene som altså af hensyn til persondataloven kræver lovgivning handler om at etablere et register således at de idrætsorganisationer som har indgået en aftale med anti doping danmark om at bekæmpe doping kan tjekke om nye medlemmer

efter venstres opfattelse skal danmark fortsat være et foregangsland i bekæmpelse af doping det kræver som nævnt

dopingmisbruget i danmark vi har set at dopingmisbruget i motionscentrene har været stigende det er et kæmpestort problem for de mange som ikke kommer i motionscentrene og som måske ikke kommer i de motionscentre hvor dopingmisbruget florerer kan det være svært at forstå at i titusindvis af især unge mænd doper sig med ulovlige midler som skader dem selv danmark har i mange år ført an på antidopingområdet og det vil vi fortsat rigtig gerne gøre

en glæde at vi nu er nået dertil

andre initiativer i gang som ikke kræver

i titusindvis af især unge mænd som doper sig det medfører meget alvorlige og store

sundhedsmæssige skader for den enkelte mange af

aggressivitet som påvirker samfundet i forhold til mere vold vi ved også at den sorte økonomi salget af dopingmidler er på linje

salget af narkotiske stoffer jeg er rigtig glad for at de mange aktører på idrætsområdet motionsområdet har arbejdet meget konstruktivt og dedikeret

frem mod de ændringer der nu bliver lavet

gerne takke dem for det store arbejde de oplever ude i motionscentrene i hverdagen problemerne med dopingmisbruget

at vi politikere lytter til dem

med baggrund i det arbejde der er foregået i kulturministeriet

er der så i hvert fald det her som kræver en lovændring vi laver nu en elektronisk registreringsordning som vil hjælpe de

at kunne kontrollere både eksisterende

er blevet taget i en dopingkontrol foretaget af anti doping danmark

blevet idømt en sanktion i forhold til at komme i de centre som er tilmeldt anti doping danmark vi laver en ordning hvor man overholder persondatalovgivningen det har været en udfordring

fundet en løsning som holder sig inden for rammen det er rigtig rigtig godt og det er glædeligt ordningen kommer til

fungere på den måde at man via et cpr nummer kan gå ind i et register der kan man

enten er grønt gult eller rødt se

personen har fået en dopingsanktion der kunne siges meget mere

det skal stå lysende klart socialdemokraterne synes at det her er en rigtig god ændring af loven og vi håber meget at det her lovforslag sammen med de syv andre ændringer på området vil medføre at

på det her store problem

vores interesse for en idrætsgren eller en idrætsform vi kan få oplevelser som er uvurderlige på kort og længere sigt vi føler en øget livskvalitet og det er vel noget af det ypperste et menneske kan opnå desværre sker

positive gevinster ved motion overskygges af et udefrakommende monster

dopingens uvæsen desværre er fristelsen

at dope sig blevet mere og mere hyppigt forekommende

kunne præstere mere fysisk og for at få et udseende som helt fejlagtigt opfattes som ideelt det ændrede udseende som af den dopede opfattes som en forbedring er måske mere attraktivt på kortere sigt men er katastrofalt på længere sigt det har konsekvenser for krop og helbred fysisk

er sket skader er alvorlige og kan være livstruende for fjorten dage siden

var dansk folkeparti med til at fremsætte et beslutningsforslag her i salen i hvilket vi foreslog

årene er set en øget omsætning af og lettere tilgængelighed til køb af dopingmidler det er blevet lettere at få fat

hvor man får fat i disse præstationsfremmende midler i dag er det desværre sådan at politiet ikke har tilstrækkelige muligheder og redskaber

ikke møder dopede mennesker og udsættes for fristelser som

ikke ved hvordan de skal håndtere det mener vi

at oprette et register hvor de brodne kar kan fanges på den måde kan vi beskytte vore børn og unge det skylder vi dem og det skylder vi sporten for vi må ikke tvivle på sportens eksistensberettigelse dansk folkeparti ser gerne at der sker mere i bekæmpelsen af doping og måske også i et lidt højere tempo vi beklager

ikke var opbakning til vores beslutningsforslag om en øget straframme for distribution af dopingmidler her og nu men regeringen har ytret at

kigge på det og komme med et forslag i næste samling vi mener

områder der ikke må gå så meget politik i at man ikke tænker på hvad der egentlig er bedst og hvem der har fremsat

første juli to tusind og tretten er positivt og vi håber i dansk folkeparti at det netop vil være et et vendepunkt og et godt skridt i den rigtige retning mod at bekæmpe doping

træning i de motions og fitnesscentre og idrætsforeninger som er undergivet dopingkontrol det kommer til at foregå på den måde at der oprettes et elektronisk register som anti doping danmark står for dette register over dopingsanktionerede kan motions og fitnesscentrene i fremtiden slå op i for eksempel i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer så man kan forhindre at dopingmisbrugere kan træne videre i centeret som situationen er i dag kan et medlem der er udelukket fra træning i et kommercielt fitnesscenter blot træne videre i et foreningsbaseret center og omvendt det vil sige uden at sanktionen har effekt på tværs af centrene i henholdsvis foreningsregi

og kommercielt regi med lovforslaget sikres altså at dopingsanktioner kan håndhæves mere effektivt og vi får skabt et mere trygt og sikkert træningsmiljø det er vigtigt fordi doping blandt

motionister desværre har vist sig at være et voksende sundhedsproblem og fordi rigtig mange særlig unge dyrker idræt i motions og fitnesscentrene

retssikkerhedsmæssigt fremskridt at videregivelsen af

personfølsomme oplysninger kommer til at hvile på et sikkert hjemmelsgrundlag og det er også en fordel at der mere direkte tages stilling til forholdet til persondatalovens beskyttelsesregler forslaget vil således også skabe en større retssikkerhed for dopingsanktionerede idrætsudøvere i forhold til i dag fordi oplysningerne om dopingsanktionerne vil blive håndteret bedre på den baggrund kan radikale venstre selvfølgelig bakke

det fremlagte lovforslag

store virksomheder tjener milliarder af kroner dollars og euro på rekvisitter og nu om dage på dopingpræparater jeg tror at vi kan holde misbrug af doping nede hvis vi bruger nogle internationale midler ikke mindst gennem wada alligevel

handler jo om at opbygge et elektronisk register som kan bruges af en lang række private foreninger inden for idrætsverdenen ikke mindst motions og fitnesscentre

fuldstændig klar over at intentionen er god nok nemlig at være med til at bekæmpe doping hvis lovforslaget overhovedet skal virke skal

oplysninger flyde mellem private aktører og dermed stiger risikoen for misbrug

at oplysningerne kommer ud til parter som de ikke bør tilgå

når vi snakker om dopingsanktionerede

overtrådt dopingreglerne men det handler som regel ikke om overtrædelse af straffeloven og dermed er det betænkeligt retssikkerhedsmæssigt

i øvrigt står det lidt uklart om folk i virkeligheden får en livstidsdom når de én gang står i registeret i modsætning til dette register skal vi bruge en bred palet over for doping det handler blandt andet om et effektivt oplysningsarbejde og om hjælp til at stoppe et dopingmisbrug hvis man først er kommet ud i det det handler også om effektive testordninger på både eliteområdet og på breddeområdet desuden skal vi opbygge den internationale indsats over for de firmaer som i dag tjener styrtende med penge på at producere de kendte dopingmidler

vi skal bruge de ressourcer og de folk som ved meget mere om doping end vi andre ved som politikere i så fald kan vi bekæmpe doping uden at sætte retssikkerheden på spil derfor

konkret forslag om etablering af et såkaldt hit eller no hit register hvor idrætsorganisationer og foreninger samt de parter som har indgået en samarbejdsaftale med anti doping danmark om bekæmpelse af doping i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer kan tjekke om vedkommende har en verserende dopingsanktion som gør at vedkommende ikke kan optages som medlem

det kan der jo være rigtig mange gode intentioner bag og dem har vi allerede hørt

fra talerstolen i liberal alliance

at motions og fitnesscentre er underlagt en form for mærkningsordning der betyder at centre hvor der gennemføres systematiske dopingkontroller kan markere tydeligt over for brugerne at her foretages der dopingkontrol på den måde findes der centre hvor forældre trygt kan sende deres børn hen uden at der er risiko for at det er et center hvori der foregår doping det er det

det ønske man har her

mere på en tanke om

fjerne doping helt og det tror vi

hvor det foregår men i virkeligheden om det foregår derfor synes vi man alene skulle have holdt sig til at sikre at der er områder hvor børn trygt kan komme i nogle dopingfri miljøer og ikke

der

hjørnestenene eller grundstenene eller grundelementerne i at vi ønsker den her ordning rent elektronisk er jo at den giver mulighed for centrene til at undersøge

i et center er blevet kontrolleret af anti doping danmark og

bare kan gå to blokke længere ned og gå ind i et nyt center uden at de der har mulighed for at kontrollere det så jeg forstår ikke bevæggrunden ud over at jeg er klar over at liberal alliance altid går imod regulering

forslag ud af en række forslag på i alt otte der tilsammen skal bekæmpe doping yderligere i forhold til hvad vi hidtil har kunnet gøre

vil reagere på ikke her men gennem spørgsmål

udvalget under arbejdet med lovforslaget

vi prøver at lave et register som er et meget lidt omfattende register

skal indeholde et cpr nummer og så en grøn eller en rød farve

en sanktion

der skal være et tilsyn med det som sikrer at

derfor synes jeg ikke at det er rimeligt at skabe et billede af at nu går vi ind i et meget stort

arbejde hvor vi ligger inde med mange oplysninger som er personlige og dermed nærmest

det som herre jørgen arbo bæhr kaldte en form for livstidsdom det bliver der altså ikke tale om men det synes jeg godt

mulighed for at belyse hvis der bliver stillet nogle spørgsmål under udvalgsarbejdet så vi får mere klaring på det ikke alene af hensyn til medlemmerne af folketinget men også til den offentlighed som følger

blevet sagt og blandt andet fremhævet af herre flemming møller mortensen at

allerede er et eksisterende system hvor motionscentre og fitnesscentre der samarbejder med anti doping danmark

centre at de ved at der foregår et systematisk arbejde for at begrænse og selvfølgelig helst fjerne

ammitzbøll i at det nok ikke er rimeligt at tro at man kan komme af med det fuldstændig men vi kan da begrænse det og gøre hvad vi kan for at sikre nogle miljøer hvor de unge og andre

bare appellere til at vi for at få opklaret nogle af de spørgsmål som især herre jørgen arbo bæhr

andre partier som var positive og bakkede op omkring

om værdidebat og værdidebat

så noget helt andet end det at drøfte vores kulturpolitik og den kulturpolitiske linje det gør jo at

det gør jeg at der i øjeblikket er en slags kulturpause i det her samfund

nogen kan huske kunstfondsdebatterne

gang i tingene kunne man være enig eller uenig i det der skete på kulturområdet der var en debat den er

stort set væk i øjeblikket så jeg håber at

ske et eller andet og at regeringen også vil kunne gøre noget stimulere så vi kunne få en saglig god debat om kulturområdet

skabt debat for mange år siden det handler om hvordan man giver støtte til kunstnere

kulturstøttesystemet ved at man man får nedlagt

over i statens kunstfond

en af de vigtige ting

er at vi fastholder vores armslængdeprincip

eller uddeler ting til kunstnere og

på kulturområdet det skal være folk

som skal være med til at gøre de her ting så det er altså vigtigt at vi får et system hvor armslængdeprincippet bliver holdt i hævd det her lovforslag drejer sig i øvrigt også om at få sat fokus på nogle områder inden

for kunsten nemlig kunsthåndværk design og arkitektur som som tidligere ikke har

projektstøtte og støtte i det hele taget

ikke samme muligheder og det gives også i den

så er der spørgsmålet om de livsvarige ydelser og der kan jeg forstå at vi laver en stor revolution vi kalder det ikke livsvarige ydelser mere nu kalder vi det statens

selvfølgelig udmærket at kalde det noget andet der sker også den lille ændring at

kan fortsætte med at søge det så vi støtter forslaget

vil godt understrege min appel i starten om at vi alle sammen

på kulturområdet kunne være med til at få sat en ordentlig saglig og dynamisk kulturdebat i gang

vi selv om det hviler på det som venstre og konservative med støtte fra dansk folkeparti har båret igennem indtil for femten måneder siden så oppositionspolitik er oppositionspolitik jeg skal sige at det her lovforslag er rigtig godt det støttes fra socialdemokratisk side og jeg har lovet

støttes fra sfs side jeg glædes over når jeg rejser ud over danmarks grænser at se hvordan

i andre lande planlægger kultur og kunstpolitik jeg glædes til gengæld endnu mere når jeg kommer hjem

hvor høj en deltagelse af udøvere og nydere vi har

kunst og kultur i danmark jeg glæder mig også over at

på det her område har et meget bredt flertal

både i fortiden og nu også i fremtiden bakker op om hvordan vi

kunst og kultur i danmark det er og bliver et meget stærkt politisk signal at sende forarbejdet til det her lovforslag

de her ændringer har været grundigt det har stået på i ganske lang tid der har været nedsat en arbejdsgruppe den har arbejdet ihærdigt den er kommet med et rigtig spændende oplæg som er blevet drøftet politisk vi har hørt det meget brede kunstneriske miljø og der er blevet rettet til så lovforslaget nu ligger her

netop ønsket om at få lavet et gennemskueligt og tidssvarende kunststøttesystem

det får vi nu samtidig med at vi også får nogle bærende strukturer som i høj grad sikrer en bred medinddragelse af de mange faglige miljøer på

sige at det også hviler på velkendte strukturer lige så vel som det også hviler på et stadig højt økonomisk niveau det hviler også

vi kender og faktisk har kendt i næsten halvtreds år

statens kunstfond kunststøttesystemet vil fremover kun have et enkelt ben vi har ligesom savet et ben af

det betyder at statens kunstfond fremover

legatstøtten og projektstøtten som tidligere har været opdelt i to instanser

alle kunstområderne i loven vil fremover få to kunstfaglige og kyndige udvalg

også har været vigtigt og som har fyldt meget i den politiske debat har været

på meget fin vis nået frem til at der er en repræsentation som er udpeget af

repræsentantskabet og de kunstfaglige miljøer udpeger

af de livsvarige kunstydelser det er et område der har været til gentagen debat i medierne

jeg synes at det nye navn som bliver statens kunstfonds hædersydelser i meget meget høj grad og i fin grad udtrykker det der ligger

den ydelse det er landets det er nationens hæder til kunstnere som har gjort det exceptionelt godt

synes jeg minimumsydelser i

kunstydelser har også været til løbende debat der bliver nu sådan at det bliver indtægtsreguleret

hvis en kunstner stadig væk producerer meget og har held med at få det afsat

den fulde ydelse også ydelsen til de efterladte forsvinder jeg synes med andre ord at vi har været hele vejen

det har været respektfuldt i forhold til dem der er blevet hørt og derfor glæder vi os til det her jeg skal som det allersidste

fra socialdemokratisk side har drøftet og vil tage det med i udvalgsbehandlingen

derfor kan det godt undre os at aftalerne er skrevet sammen til et samlet lovforslag derfor vil vi bede om at

være mærkeligt når vi er med i aftalen om lovens væsentligste ændringer nemlig dem om

forenkler kunststøttesystemet og

får politikerne væk fra repræsentantskabet derudover slår loven fast at det er kunstnerisk kvalitet der er afgørende for støtte der var besynderlige forslag fra høringsparter om at køn etnicitet og andre mærkværdigheder skulle skrives ind som kriterium det fandt

endda også vej ind i de første lovudkast og havde dansk folkeparti ikke sat foden ned ville det have været en del af dette lovforslag selv om det ikke

jeg kan stadig undre mig over hvad der kan ske i tiden mellem aftalens indgåelse og udformningen af loven man kan kalde det skumringstiden hvor der sker ting og sager

som folketingsmedlem ikke vågen har man pludselig en lov der går videre end aftalen

så vi kan komme det omfattende københavneri til livs er der to kunstnere der har samme høje kvalitet i deres arbejde

forhåbentlig kan det komme noget af indspistheden i de københavnske kunstnerkredse til livs det har vakt en del kritik at man fremover kan se hvem der har ansøgt og hvem der har fået afslag i dansk folkeparti står vi meget uforstående over for kritikken det er jo skatteborgernes penge vi taler om selvfølgelig skal der være åbenhed om det desuden vil det forhåbentlig modvirke indspistheden i kunst og kulturverdenen

venstres ordfører herre eyvind vesselbo efterlyste kulturdebat

og måske får han det nu lovforslaget omhandler nemlig også de livsvarige ydelser eller hædersydelser som man nu kalder dem dansk folkeparti er stadig imod denne form for kunststøtte fordi

det er uforståeligt at borgerlige partier som venstre og det konservative folkeparti

i mine øjne stærkt skuffende jeg køber ganske enkelt ikke ordene om at de livsvarige ydelser drejer sig om at hædre en kunstner hvis man ville hædre kunne man gøre det på mange andre måder livsvarige ydelser er en uskik i et moderne folkestyre hvor der er så mange andre muligheder for at tilvejebringe midler til livets opretholdelse

herudover er der mindre men gode justeringer i forbindelse med musikskoler kommuner kan samarbejde om dem der kan gives dispensation til gymnasier der vil drive musikalske grundkurser musikdramatik kan støttes det præciseres at musikskoler skal udvikle elevernes musikalske kompetencer samtidig giver loven også ministeren ret til at fastsætte regler igennem en bekendtgørelse der skal opstille nationale rammer for for skolerne hvilket er

indrette musikskolerne mere hensigtsmæssigt dansk folkeparti er med andre ord positive over for det meste af lovforslaget men vi ønsker som sagt at dele lovforslaget i to før vi kan fortælle hvad vi stemmer og der har vi jo selvfølgelig nok behov for lidt lovteknisk bistand

mulige flertal i folketinget jeg skal ikke gå i detaljer med de mange forskellige aspekter som lovforslaget

for det første er det vigtigt at lovforslaget etablerer et langt enklere kunststøttesystem idet vi får en ny samlende organisation nemlig statens kunstfond og et system med mere åbenhed en mere enkel udvalgsstruktur og i det hele taget øget samordning for det andet vil jeg pege på at reglerne om de livsvarige ydelser ændres de ændrer navn til statens kunstfonds hædersydelser vi får en mere tidssvarende fordeling mellem kunstarterne og de kan fremover sættes til nul kr hvis modtagerens egenindtægt overstiger et vist maksimumbeløb hædersydelserne vil altså fremover blive mere målrettet efter økonomisk behov og det er godt samtidig har man med lovforslaget sikret at ændringerne af disse ydelser indfases på en måde så ingen af de nuværende modtagere af de livsvarige ydelser stilles ringere end nu alt i alt er det altså et rigtig godt lovforslag som radikale venstre

høringsfristen var den anden november to tusind og tolv

oversende svarene til kulturudvalget på den baggrund forventer vi at der bliver god tid til i udvalget at gennemgå de en hundrede og to og fyrre siders svar og drøfte alle de problemstillinger som organisationerne rejser i deres høringssvar da det var umuligt at nå at læse alle svarene på en dag vi vil gerne rose ministeren for at man i det fremsatte forslag har taget hensyn til mange af de indvendinger der er rejst i høringssvarene men vi mener

behov for en grundig udvalgsbehandling overordnet synes vi

et godt forslag om en positiv ændring af kunststøttelovgivningen det er fint at det overflødige og bureaukratiske statens kunstråd nu bliver fjernet den foreslåede struktur virker fornuftig og enkel

også tilfredse med at armslængdeprincippet er væsentlig styrket og at den direkte politiske indflydelse er væk når folketingets partier ikke længere kan udpege

de mange organisationer og kunstnere der savner et forum for dialog med politikerne ud over det ene årlige seminar det må være op til den kommende bestyrelse og repræsentantskab

møder og dialog mellem politikere og kunstnere vi synes også at det er godt at arbejdet med kunststøtten og bevillingerne af de forskellige former for støtte nu foregår i de kunstkyndige udvalg der har den faglige ekspertise til sidst

jeg tænkt mig at stille et spørgsmål til ministeren jeg tror

får støtte så derfor

synes jeg at vi skal have et godt svar før vi kan komme videre med det her forslag men overordnet er vi tilfredse med

og en aftale om en reform af de livsvarige ydelser som er indgået af alle folketingets partier på nær dansk folkeparti og liberal alliance

den anden aftale jeg skal sige at

vi støtter selvfølgelig den aftale som vi har indgået

være bundet af at bevare systemet synes vi stadig at det trækker i den rigtige retning så for vores skyld

men vi kommer til at stemme for begge dele

vi er rigtig glade for at man har droppet statens kunstråd

alene får statens kunstfond og at man har gjort tingene nemmere og mere overskuelige

lidt dybere diskussion om det

til talenter i stedet for til de allerede etablerede kunstnere

det her med at de politiske repræsentanter ryger ud

for os i liberal alliance og det er vi rigtig glade for er kommet med

til sidst bare sige at det har været ekstremt vigtigt

at vi overhovedet indgik den her aftale med regeringen

vi gerne vil have at man får sikret

tildelingen af de her midler

åbenhed er generelt af det gode også selv om

synes vi det er rart at man her i forhold til åbenhedsperspektivet

vi der har beskæftiget os med kulturpolitik i mere end ganske få måneder eller et enkelt år vil vide

at man sikrede de

her et par år senere når man skal diskutere

var det nærmest hovedargumentet for hvorfor man dog ikke kunne gøre noget og sådan skifter argumenterne

herre flemming møller mortensens

til bistandsklienter blot med en pænere titel

navn men også af gavn og så

det kan vi godt være med til at diskutere men det her

men samlet set trækker det også på dette område i den rigtige retning fordi man netop går ind med en indtægtsregulering og det er så grunden til at vi alligevel godt kan stemme for det som vi synes er en forbedring selv om vi stadig synes

har vi haft en offentlig støtte til kunst i danmark det har så udviklet sig siden

dengang men der er en historisk forankring

at vi støtter kunst og kultur det er vigtigt for vores land og for vores for vores selvforståelse at vi har et velfungerende kulturliv der både udvikler sig og

som så var baggrunden for

var jo egentlig ikke en utilfredshed med selve kunststøtten eller kunststøtteordningen men i hvert fald i afsættet mere et udtryk for at det havde vokset sig for uigennemskueligt og komplekst

derfor var der behov for en forenkling den daværende kulturminister da udvalget

her lovforslag blev nedsat herre per stig møller sagde at der der var behov for et gennemgribende eftersyn af systemet fordi det havde udviklet sig til et hus med alt for mange gesimser altaner og karnapper

strømlinet det gamle hus det står på det samme fundament

og så vi nok også får nogle mere enkle og effektive beslutningsgange

her vi fik rapporten for godt et år siden og jeg synes det er på tide at vi nu får ændret lovgivningen og kommer i gang med det nye system som der er lagt op til et enstrenget system med med statens kunstfond som omdrejningspunkt jeg har lige en enkelt bemærkning til herre

bare understrege at filmlegatudvalget altså bliver placeret i statens kunstfond og ikke som det oprindelig var aftalt parterne imellem

vi fik jo henvendelser fra filmbranchen der gjorde det lagde vi i hvert fald i det konservative folkeparti vægt på

at filmlegatudvalget skulle ligge i statens kunstfonds regi og det fremgår også af

med disse ord skal jeg bare sige at det konservative folkeparti

jeg har noteret mig efterlysningen af en mere intensiv kulturdebat i danmark det

et initiativ fra regeringen det kan man

men jeg vil bare appellere til at vi

jeg vil gerne deltage i en sådan debat så med det udgangspunkt

herre alex ahrendtsen

om at få delt lovforslaget

jeg appellere til at vi tager en drøftelse efter førstebehandlingen i løbet af udvalgsbehandlingen

er flere forskellige handlemåder man kan bruge

jeg gerne fremhæve nogle af de forhold som jeg synes er meget centrale

hele lovforslaget bygger jo på reformen af kunststøttesystemet og der er to politiske aftaler fra sidste juni

en reform af de livsvarige ydelser så kom der en tillægsaftale

flere ordførere også været inde på i november måned

svar til herre jørgen arbo bæhr

i november i forbindelse med tillægsaftaleforhandlingerne men høringssvarene blev ikke sendt over og så er der sendt høringssvar plus høringsnotat over den sekstende januar og det fremgår

omdelt den sekstende januar men hvis der er den type problemer som herre jørgen arbo bæhr

hvordan man forhindrer at den slags skævheder hvis man kan

i nitten fire og tres blev statens kunstfond oprettet og i to tusind og tre blev en række mindre institutioner under statens kunstråd lagt sammen og med lovforslaget

lægger vi op til her i to tusind og fjorten som jo så er halvtreds året for statens kunstfond

fordi den indebærer væsentlige ændringer der vil blive til gavn for dansk kunst og det er også fremhævet af adskillige ordførere

på baggrund af kunststøtteudvalgets rapport fra to tusind og elleve

er der blevet et meget enklere og mere gennemskueligt kunststøttesystem så det er i virkeligheden

det er lykkedes at få så brede politiske aftaler på området

det skaber stabilitet og langsigtede rammer om

kunststøtten og det tror jeg at alle der

vil være meget glade for så det bliver en stor fordel for dansk kunst i de kommende år

altså bidraget til det politiske arbejde og det er et godt eksempel på en kultur i danmark

en politisk kultur vi har en samarbejdskultur vi har bredt i folketinget og med de interessenter

også en slags kunstart at vi kan levere den type samarbejde på tværs af alle vores uenigheder

det skaber en troværdighed om folketingets arbejde og det lovforslag som nu bliver behandlet og som bliver til lov

vil også gerne kvittere for at vi opretholder den

vi får et kunststøttesystem som bliver meget enklere og vi får en enhedsorganisation som vi nu kalder statens kunstfond det betyder at statens kunstråd nedlægges og at statens kunstråds midler fordeles til fagudvalgene til gavn for de enkelte kunstarter og det nuværende system med to søjler af udvalg

den for legatstøtte og den for projektstøtte føres videre så udvalgsstrukturen justeres

en mere klar og logisk form så kommer der et nybrud som jeg synes er meget meget spændende at kunsthåndværk design og arkitektur får forøgede muligheder for også at få projektstøtte og kræfterne på design og kunsthåndværk samles

crafts fusioneres ind i statens kunstfond filmen får et selvstændigt legatudvalg og det placeres i statens kunstfond sådan at filmen bevarer kontakten med de øvrige kunstarter

vi alle sammen vil være glade for kunststøtten gøres mere åben og gennemskuelig og samtidig decentraliseres støtteorganisationen ved

jeg også lyttet mig til at ordførerne er meget tilfredse med at det politiske element i den tildeling af støtte er fjernet og det understreger jo et andet dansk kulturprincip som jeg også er glad for og

mange har hæftet sig ved nemlig at det her i virkeligheden er en understregning af armslængdeprincippet som bliver taget ikke bare ad notam men alvorligt

skabes der en samordning igennem én fælles én fælles bestyrelse og ét fælles repræsentantskab de livsvarige ydelser skifter navn til statens kunstfonds hædersydelse og som jeg lige nævnte før

er der ikke længere medlemmer fra de politiske partier i repræsentantskabet men alligevel er der

i hvert fald eftertænksomhed kan man så sige

et forum hvor man også kan drøfte kunst og kultur mellem de udøvende kunstnere dem der tildeler støtte og så det politiske niveau og jeg synes også vi skal prøve

den type debat og

ydelserne bliver forenklet og det betyder også at folketingets finansudvalg ikke længere er en del af processen igen er sigtet at undgå den nuværende situation hvor politikere skal træffe rent kunstfaglige beslutninger og det siger jo selv den tidligere formand for finansudvalget også

fordelingen af ydelserne mellem kunstarterne justeres minimumsydelsen og ydelserne til de efterladte afskaffes og de nævnte ændringer gælder fremadrettet sådan at ingen af de nuværende modtagere af ydelserne stilles ringere

øvrigt også en typisk dansk overgangsordning derudover indeholder

en række konsekvensændringer i loven om litteratur musik scenekunst og film ligesom der parallelt med forslaget fremsættes et lovforslag om billedkunst og kunstnerisk formgivning som vi behandler om lidt her i salen endelig indeholder

ændringer i lov om musik som ikke er omfattet af de nævnte politiske aftaler men som fremsættes på baggrund af et ønske fra statens kunstråds musikudvalg udvalget har blandt andet ønsket præcisering af målet med musikskoleundervisningen og justering af regelsættet for de musikalske grundkurser alt i alt har vi med forslaget skabt et fundament for kunststøtten

stor gavn for dansk kunst jeg ser frem til det videre arbejde i kulturudvalget om

jeg vil gerne takke for ministerens positive tilkendegivelse over for ærlige henvendelse i den her debat om

vi kan lige så godt tage initiativ

tage initiativ men vi kan også gøre det sammen og

jeg synes bare at det er vigtigt

for stift og administrationen og hele det politiske system ligesom lukker sig så der ikke bliver

det er svært ligesom at få en ordentlig seriøs debat om alle de forskellige kulturemner men det ser jeg frem til

jeg synes det er rigtig positivt når man sådan her i

i regering og den anden er i det man kalder opposition det er jeg så ikke i den her sammenhæng

der er jo ikke så meget at sige

en opfølgning på det lovforslag vi havde tidligere

udbygger statens kunstfond men det der

kulturformer som kommer ind i billedet i et stærkere fokus nemlig det der står i lovforslaget fremme kunst og de kunstneriske dimensioner af arkitektur kunsthåndværk og design i danmark og i udlandet det er jo fantastisk positivt at man netop på den måde kan imødekomme denne forøgelse af kulturelementerne kulturområderne så de på lige fod med andre på kulturområdet

den støtte og det fokus som de fortjener så jeg synes at det er det er et meget fint lovforslag som jo viser at

er det her jo i hvert fald et led i det nemlig at åbne op

jeg ganske snart vil sidde sammen med ministeren

indhold i lovforslaget her er at der sker en styrkelse af ligestillingen mellem de kunstneriske genrer og at man her tager kunsthåndværk design

lige linje med de andre kunstneriske genrer sådan at

også de her tre genrer får mulighed for legatstøtte og projektstøtte via statens kunstfond det er alt sammen fornuftspræget fordi det foregående lovforslag gav rigtig meget mening

når det så er sagt og hvis det er mig tilladt vil jeg også knytte et par ord om arkitektur som i

kunst og hvis herre eyvind vesselbo ønsker en kulturdebat

for anden gang i dag opfordre til at han deltager

for kunst det har haft store følger for menneskets forhold til bygninger tidligere var arkitekten menneskets tjener men med for eksempel bauhaus

jeg er ikke sikker på at det tjener arkitekturen godt at blive anset for at være udført af en kunstner eller at være kunst ordet betyder

ikke kunstner da arkitekten stadig opfattede sig som bygmester fik vi byer og bygninger vi kunne lide og som flugtede med tiden

kunstner blev han pludselig avantgarde

og væk fra menneskene i de senere år har vi dog set en besindelse hos nogle arkitekter de har så at sige genfundet mennesket og det kan kun betyde smukkere og mere imødekommende arkitektur så jeg er ikke sikker på at loven hjælper med at skubbe på i den retning

med disse bemærkninger kan dansk folkeparti dog støtte

de kunstneriske dimensioner af arkitektur kunsthåndværk og design dels bliver skrevet ind i lovgivningen med navns nævnelse dels får bedre mulighed for at opnå projektstøtte hermed får de lige så gode vilkår som billedkunsten i radikale venstre er vi glade for lovforslaget og vi er meget glade for det grundige forarbejde der ligger bag reformen således er de skitserede ændringer anbefalet af både statens kunstfonds bestyrelse og af kunststøtteudvalget i

rapporten om det statslige kunststøttesystem fra september to tusind og elleve også kunstledets reaktioner har været inddraget som basis for den politiske aftale der ligger til grund for lovforslaget

og scenekunst vi har ikke så meget mere at sige om selve lovforslaget men vi håber på at der bliver taget højde for de betænkeligheder som kunsthåndværkerne og designerne

vil vi sige at vi stemmer for

de mere klassiske kunstopfattelser men også udvider med arkitektur kunsthåndværk og design men man kan sige

indgå aftalen men det er da et fint lille forslag som jo kun er et selvstændigt forslag

man udøver sin kreativitet inden for de områder man kan jo måske netop sige om

som vi alle sammen møder i hverdagen og

derfor er det vigtigt at

set slår igennem her men også at man træffer en afgørende beslutning i aftalekredsen nemlig at udvide kunstområderne

som skal ind i lovgivningen med navns nævnelse så de også i lovgivningen ligestilles med de øvrige kunstområder

de kunstområder har mange berøringsfelter med billedkunsten

som lov som gælder for billedkunsten lovforslagets bestemmelser om støtteformer er opbygget på samme måde som forslagene til ændring af lovene om film litteratur musik og scenekunst

at vi med de to lovforslag som vi behandler her i dag får en klar linje i statens kunststøtte og at de forskellige kunstområder får en højere grad af ligestilling

kunststøttereformen vil

kunstneriske dimension af arkitektur kunsthåndværk og design

hidtil har kunnet uddele på tværs af kunstområderne så også økonomisk vil arkitektur kunsthåndværk og design komme styrket ud af kunststøttereformen

at anbefale en udstilling som blev åbnet for en uges tid siden i dansk arkitektur center

arkitektvirksomheder som har vundet adskillige internationale

det er meget meget spændende og i hvert fald skulle jeg holde en tale

blev indledt med følgende ord som jeg godt vil slutte min tale med her fordi det giver lidt stof til eftertanke det er et citat efter hukommelsen af winston

først former vi arkitekturen dernæst former arkitekturen os det siger jo lidt om og jeg tror at alle kan nikke genkendende til det

en kunstart arkitektur også er for vores velbefindende

os velkomme i en by så jeg kan ikke være mere enig

arkitekturen har formet os på godt og ondt og især ondt de totalitære retninger går hånd i hånd med stål glas og sten jeg håber jo på at vi

at arkitekturen bliver menneskets tjener i stedet for at tromle mennesket